en hundrede og fire og fyrre l en hundrede og fem og fyrre

hundrede og syv og fyrre kulturministeren lovforslag nummer

hundrede og otte og fyrre integrationsministeren lovforslag nummer l en hundrede og ni og fyrre

hundrede og halvtreds transportministeren lovforslag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

har udenrigsministeren meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa eksemplarer vil blive omdelt og vil fremgå af

komme til forhandling torsdag den tredje

og beskæftigelsesministeren til økonomi og erhvervsministeren er anmeldt følgende spørgere

til beskæftigelsesministeren er anmeldt følgende spørgere torben hansen eigil andersen per clausen kenneth kristensen berth lennart damsbo andersen

op til medlemmerne hvor mange vi når inden for

en af de udfordringer de især oplever

det selvfølgelig interessant at følge den debat og dialog der har været om det initiativ

til at små og mellemstore danske virksomheder har mulighed for at

har især været meget bemærkelsesværdigt at økonomi og erhvervsministeren har været meget klar i mælet

til den hastighed hvormed

syttende august to tusind og ti udtalte ministeren således det bliver noget af det hurtigste vi har lavet i dansk politik og der vil være en løsning klar allersenest i løbet af efteråret

hvilket efterår han talte om men jeg antager at der på det tidspunkt var tale om to tusind og ti så mit spørgsmål i dag

ministeren er enig i at der er gået forholdsvis lang tid med at få denne

iværksætterpakken blev lanceret sidste sommer

danske små og mellemstore virksomheder konkret vil opleve og mærke at de fem milliard kroner i vækstkapital som regeringen altså har

er til rådighed og tilgængelig for virksomhederne

bruger

aftale som vil øge udbuddet

alternativet til at regeringen ikke gjorde noget

finansiere deres virksomhed

det samme når jeg taler med små og mellemstore danske virksomheder jeg hører netop at

er at finde disse midler man kan altid diskutere om den løsning regeringen har valgt er den rigtige men men når det nu er den regeringen har valgt og regeringen oven i købet har lagt vægt på at midlerne skulle ud så hurtigt som overhovedet muligt for nu at holde fast i det ministeren selv har sagt så virker det da underligt

at sætte en lidt mere konkret dato på hvad er det vi taler om hvornår

mellemstore virksomheders udvikling

sidste brik har været finansieringen her hvor mange virksomheder

som jeg faktisk spurgte ind til i det foregående spørgsmål kan ministeren ikke

er med at etablere den bestyrelse som skal nedsættes som som led i udmøntningen af denne pakke hvad er

det præcis for noget man kan jo læse et og andet i avisen hvad er det for nogle problemer vi ser der

i værk det er jo det som er

for virksomhederne hvornår kan de komme i gang med at låne af disse midler

den her regering og hvis man skal læse de tal der er kommet frem i dag

måske ikke med den allerstørste stolthed

kun er atten ud af en hundrede og to og halvfems lande i verden som i de seneste tre år har haft en ringere

man kigger på det afrikanske kontinent som måske

at man i en årrække mens det gik godt ikke drog omsorg for økonomien tillod en overophedning en udvanding af vores konkurrenceevne og en lavere produktivitetstilvækst end i andre lande mit første spørgsmål er

på regeringens vegne vedkender sig ansvaret for at have bragt danmark i den her position hvor vi set på vækst altså er blandt

har sådan ud fra forskellige objektive

et overskud balancetal så valgte vi

nu med en meget ansvarlig genopretningspolitik

letsindige løfter fugle på taget alle mulige

anviser konkrete løsninger

haft en højere vækst i de sidste tre år end danmark har haft

når det kommer til erhvervspolitikken til væksten i det private erhvervsliv

med fordi man ikke har ført en politik

har haft en ringere vækst de sidste tre år end danmark og det er jo skuffende når man så samtidig for at følge op på

ville garantere at de første af de her pensionsmidler kommer ud at arbejde inden grundlovsdag altså inden folketinget går ind i sin mødefri periode vil ministeren i dag lægge hovedet på blokken og sige de første penge er ude hos små og mellemstore virksomheder

egen virksomhed vi har valgt at sige at vi

vil man se større vækst i den private sektor det det handler om for regeringen

der er en stor skillelinje

sagt af en minister som står på ryggen af den nittende laveste vækst i verden

man nu tro på har opskriften på vækst

undre at regeringen ikke har gennemført nogen initiativer

vækstfremmende karakter i stedet for at lade stå til og konstatere at vi altså

det der er problemet det er ikke nok at tale om privat vækst når vi kan se at stort set alle andre lande i verden herunder de fleste afrikanske lande har en højere vækst end danmark

med pensionskasserne som der bestemt kan være meget fornuft i

regne med at de første penge de første investeringer i små og mellemstore virksomheder er gjort inden grundlovsdag inden folketinget går på sommerferie det er nemt at svare ja eller nej til problemet er at hvis man bliver ved med at svare udenom efterlader man indtryk af

det man skal måle på regeringen opfører

mest økonomisk ansvarlige regering i

aktstykket skal godkendes i finansudvalget vi

den seneste udvikling i den finansielle sektor er amagerbankens krak det spørgsmål som rigtig mange stiller sig er har staten

med regeringen i spidsen udvist den fornødne rettidige omhu for at sikre borgernes og samfundets interesser i denne sag det forholder sig sådan at finanstilsynet var på inspektion i amagerbanken i april måned to tusind og ti jeg kender ikke konklusionen fra dette tilsyn men faktum er at i november to tusind og ti bevilger finansiel stabilitet som en del af den statslige indsats på det her område

i individuel garantistillelse for amagerbanken skete denne store garantistillelse med baggrund i finanstilsynets konklusioner et halvt år tidligere den garantistillelse fik jo rigtig mange mennesker til at indskyde ny kapital og købe aktier i deres bank fordi

den bank har en stor opbakning i

om de fik det fornødne grundlag til at vurdere de risici som et køb af

at statens tilsyn og garantistillelse var deres sikkerhed for

bruge penge på at få sat gang i danmark igen også for private midler så mit grundlæggende spørgsmål

ministeren har regeringen udvist rettidig omhu på det her område

de områder der har været medvirkende til at vores vækstrate ikke er så pæn som

stemmer det er den måde man har håndteret

og efter den aftale vi har lavet med blandt andet

ethundredetusind kunder er der kun cirka syv hundrede som har tabt penge

havde man jo som kunde mandag morgen

og direktionen jo er dem der er

i offentligheden ikke har været opmærksomhed omkring at amagerbanken

været undgået så er der vel en grund til at ministeren burde filosofere lidt over om det system som ministeren sidder i spidsen for

rettidig omhu herunder også i

det danske samfund mister i omegnen af seks milliard kroner på

amagerbanken henset til at

en vurdering hvoraf

var fem og tyve kunder fem og tyve låntagere som man kom til at afskrive to

milliard kroner på da man fik boet gjort op berettiger det til at man fra ministerens side kan sige

udvist rettidig omhu

været enige om at der skulle følges til dørs fra politisk

uanset at man godt kan drille lidt sænk det

at lave politik ud af det

banker mulighed for at søge

individuel statsgaranti for at lette overgangen fra den generelle

at sikre det her lands fremtid det vil jeg gerne bekræfte men forudsætningen for at ministeren har en loyal opposition på det her område

også at vi har tiltro til at der bliver gjort det der skal gøres i den mellemliggende periode vi har jo registreret at pressen har skrevet om

formanden for finansiel stabilitet gentagne gange advarede ministeren advarede

ministeren eller ministeriet har afvist de opfordringer som kom fra henning kruse petersen i forbindelse med

og lade statslige penge

sige være sikkerhed for noget som i bund og grund var usundt og måske burde have været håndteret noget tidligere og på en anden måde de spørgsmål melder sig jo ikke mindst

lokalområdet som synes de har mistet et et pengeinstitut de har været glade for at bruge igennem mange år så jeg

ministeren er indstillet på at hver sten skal vendes i den her sag inklusive

herunder relationen mellem finanstilsynet og finansiel stabilitet as

det gjorde vi for at redde danmark fra en meget ubehagelig situation vi var

og det har betydet at vi har haft et ordentligt

er herre torben hansen værsgo

frem at kommunerne på det seneste har fyret ellevetusinde og femhundrede medarbejdere og ansat

tre tusind tre hundrede flere

så sent som i går lå der lå der en

det er en organisation der søger en medarbejder

selve stillingsbetegnelsen det er en løntilskudsstilling og overskriften

er løntilskudsstilling medarbejder til det internationale arbejde og kommunikationsarbejde

du skal være sikker på at du er kvalificeret til at komme i løntilskud

på baggrund af at regeringen jo har

løntilskud og prioritere virksomhedspraktik det skal ikke

der er for lidt uddannelse og opkvalificering

synes ministeren så det er

vi har en organisation der direkte siger at stillingsbetegnelsen er en løntilskudsstilling og at man skal være sikker på at man er kvalificeret til at komme i løntilskud for overhovedet at kunne søge denne

at herre torben hansen ikke sagde netop fordi jeg for

jo for eksempel kan forstå at socialdemokratiets formand skal ringe til los formand for at høre hvem der skal være minister i en eventuel s sf regering nå men når det er sagt

voldsomt kritiseret af lo men også af oppositionen

ledige mulighed for at komme ud i løntilskudsstillinger

ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet ind på rigtige virksomheder nu er det så galt nu har jeg

imødegå den kritik der nu kommer

torben hansen for et halvt år siden var det

nu bruger vi så løntilskud i højere grad og nu er det så galt så man må sige

tilgang socialdemokraterne

hvor man skubber de ledige foran sig fordi det egentlig slet ikke

ministeren at det er rimeligt at vi rent faktisk har en organisation her der så sent som i går

stillingsbetegnelsen er løntilskudsstilling overskriften løntilskudsstilling medarbejder til det internationale arbejde og kommunikationsarbejde længere nede parentes du skal være sikker på at du er kvalificeret til at komme i løntilskud for

at kunne søge denne stilling synes ministeren at det er rimeligt at man på den måde

annoncerer efter løntilskudspersoner og at man derved jo et eller andet sted også siger at man gerne vil trække trække penge ud af statskassen til det her og hvad vil ministeren gøre hvis det er sådan

det her stiger sådan at vi får flere og flere

efter personer der har et offentligt løntilskud med

man ikke brugte løntilskud nok for bare en halv år siden så

det kunne det jo godt være men man kunne jo også have lavet en overskrift der hed er du ledig og vil du gerne have en chance på arbejdsmarkedet så har vi faktisk en løntilskudsstillling til

en bedre overskrift

man stærk tilhænger af løntilskud nu har vi ændret reglerne så vi kommer til at bruge løntilskud noget mere

at få uddannelse og opkvalificering ind i aktiveringen det synes jeg er pauvert jeg synes at man på den måde rent faktisk svigter de ledige og det som socialdemokratiet netop forsøger i og med at vi hele tiden påpeger at vi skal have uddannelse og opkvalificering ind er rent faktisk også

på arbejdsmarkedet men når vi taler om løntilskudsstillinger

er hver anden pedel på løntilskud og på enkelte kommunale arbejdspladser er fire ud af fem job løntilskud

set ikke har noget med fagbevægelsen at gøre det vil

har organisationen ikke det er nogle der bor ovre

er udtryk for et arbejdsmarked i balance når man direkte går ind og

til folk du skal være sikker på at du er kvalificeret til at komme i løntilskud for at søge denne stilling synes ministeren at man så har et arbejdsmarked i balance og hvordan kan ministeren så være sikker på at vi når man så lige pludselig skal have

løntilskud presser almindeligt ordinært

at man netop tilbyder den her mulighed for ledige

dengang var herre torben hansen jo for

kniber det lidt med hukommelsen når man kommer herind i folketingssalen

en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet så synes jeg at det er

jeg kan bare sige at løntilskud selvfølgelig ikke misbruges det er også derfor at der er et helt regelsæt for hvordan vi dæmmer

finde sted men løntilskud er et rigtig godt redskab

havde været i udlandet og optjent forskellige former for indtægter uden at lade det modregne

for nylig besluttede københavns vestegns politi at undlade at rejse sigtelse og tiltale mod en af de her førtidspensionister med baggrund i

den pågældende var bekendt med reglerne om at vedkommende altså skulle modregnes i sin førtidspension hvis vedkommende tjente penge i udlandet

ikke specielt tilfredsstillende at man på den måde kan begå socialt bedrageri uden at det får nogen konsekvenser og derfor giver det jo også anledning til at spørge ministeren om hvad ministeren har tænkt sig at gøre ved

socialt bedrageri det er jo helt klart

i den aftale blandt andet aftalt at pensionister skal have mere information om

når man modtager offentlige ydelser og for det andet

at vi får taget hånd om de

sager hvor der er blevet begået socialt bedrageri det er netop derfor at vi i fællesskab har styrket indsatsen imod

også forbedrede muligheder for kommunerne til netop

gå ind og afsløre de her tilfælde af socialt bedrageri og blandt andet jo altså også det at vi har

om rejsende har haft sociale ydelser med til udlandet

at vi er enige om at det her er et område der skal styrkes og at det også

syv og firs af dem var i øvrigt med på et fly fra mekka det

se på hvad det er for en gruppe mennesker som

der måske kunne være en idé i at revurdere alle de førtidspensioner som er givet til ikkevestlige indvandrere

særligt ses i lyset af at der inden for de seneste fem år

af førtidspension til indvandrere

antallet for danskere

at spørge fru inger støjberg om herre finansminister claus hjort frederiksens idé er noget man ønsker at arbejde videre med

sådan at i nogle af de lande hvor vi har kunnet se

en øget trafik omkring socialt bedrageri

så nu have lokalt ansatte

i øvrigt sige at jeg selv var med ude at kontrollere i lufthavnen

og det kan vise sig ret svært

så vi sørger for at det

der stadig har en rest af arbejdsevne

arbejde og dermed også giver

min grundlæggende opfattelse at man

modtager førtidspension eller erklærer sig indforstået med at man gerne vil modtage førtidspension

man forudsætter at befolkningen kender loven derfor undrer det mig også en lille smule at københavns vestegns politi i den her sag kan nå frem til den konklusion som man er nået frem til nemlig at

spørge om der måske er mulighed

hen gør det til en forudsætning at

at man kender regelsættet der ligger bag for at gøre det helt klart at

forventer men som sagt har jeg faktisk svært ved at forstå at politiet kan nå frem til en konklusion

til den retsgrundsætning vi har i danmark om

også hvis man modtager sociale ydelser

information på det her område og at vi også i fællesskab har blikket stift rettet mod socialt bedrageri og netop

at imødegå at

det her område man skal jo bare huske på at der er mange mennesker i det

en lille gruppe af sociale bedragere er

glad for at vi i fællesskab har blikket rettet mod det her område og

er her lige præcis i dag efter at der

historier i berlingske tidende jydskevestkysten og andre medier

medarbejdere på lm glasfiber lm wind

allergi eksem nogle har fået bylder af at arbejde med det her

mit indtryk er at mange har været glade for arbejde der det har også været

arbejdsmiljøloven siger jo at det er virksomhedens ansvar at sikre at

der er der sagen er så at mange er blevet syge der er givet fem og tredive påbud alene om det her opløsningsmiddel siden

må jo sige at ud over at synes det er forfærdeligt for de mennesker der er ramt af sygdomme

bekymret for det fremtidige forløb altså hvad sker der om fem eller ti år hvis det viser sig at

bliver det til den tid vil de så kunne opnå erstatning skal man ud i nogle meget opslidende lange forløb for

sådan helt uden politisk fnidder og indblanding

været aggressive nok har haft muskler nok til at gøre noget ved de her problemer på virksomheden og om om beskæftigelsesministeren vil være med til

at arbejdsmiljøet skal være i orden det skal det for alle

både arbejdstilsynet og arbejdsskadestyrelsen om en redegørelse og jeg forventer at den redegørelse ligger på mit bord inden for

og så har jeg også besluttet at sende den direkte videre

arbejdsmarkedsudvalget fordi jeg mener at det her er en

skal informeres så grundigt

medarbejderne har været glade for at arbejde

beskæftigelsesministeren er opmærksom på sagen

spørgsmålet kunne blive om der er behov for

mere grundig undersøgelse simpelt hen som kan ligge til grund for de sager der måtte komme i fremtiden lad os nu forestille os at der er nogle

får luftvejssygdomme

men hvor personen i mellemtiden har været ryger

forløb med myndighederne i stedet for at vi nu får en grundig helbredsundersøgelse af de medarbejdere der gerne vil have sådan en får en grundig undersøgelse af forholdene på virksomheden der ligesom kan skabe en praksis for at her forventer vi altså at det har betydet at de medarbejdere er kommet til skade på grund af det

så konkret i den her runde tiden er ved at løbe

gratis helbredsundersøgelse af medarbejderne og sørge for en nærmere undersøgelse af forholdene på virksomheden

har været mange skader i tidens løb det er der jo på virksomheder både af den ene og den anden karakter

en tilkendegivelse af at det er der også fokus

er det også sådan at der jo især er ét stof som har været meget

og konsekvenserne af det det er jo sådan at for at man kan få en

og der er en helt speciel procedure for hvordan man tager

sager op og hvordan tingene bliver undersøgt

nu kan vi begynde

om det er godt nok når man har det krav til virksomheder at de skal sikre et sundt arbejdsmiljø og der bliver givet fem og tredive påbud

det fremadrettede vil være interessant at høre beskæftigelsesministerens synspunkt på om det her giver anledning til at ville øge de muskler der er hos

er myndighedssvigt indblandet i den her sag indtil videre det ændrer dog ikke på at jeg har bedt om en redegørelse

forhandle en ny arbejdsmiljøstrategi men da socialistisk folkeparti jo ikke er en del af den forligskreds er

de forhandlinger men vi er i øjeblikket ved at

alle de her ting er jo en del af det generelle tilsyn fra

et konkret spørgsmål til ministeren som

set tror at ministeren har mulighed for at svare positivt på så vi kan gå herfra i godt humør det kan da

ikke udelukkes udgangspunktet er jo at vi har et system i danmark hvor kontanthjælpsmodtagere modtager det man kalder et tilbud det betyder at de modtager et tilbud som de så skal tage imod om at blive aktiveret det har jeg diskuteret med ministeren og tidligere

det springer vi over i dag det som er udfordringen er jo at når man så kommer i aktivering

der ofte ske det at man skal bruge transportmidler til at komme til det aktiveringssted det koster som regel penge

støtte til at dække de ekstra udgifter man har

med en mulighed for ifølge loven at gå op til fem hundrede kroner

bare sket det siden den første januar to tusind og elleve at den mulighed for at gå fem hundrede kroner ikke eksisterer i den bekendtgørelse der er udkommet jeg kunne godt tænke mig at vide om ministeren enig med mig i at det er urimeligt at

et aktiveringstilbud udelukkende fordi ministeren har fjernet den mulighed der

hundrede kroner så var aftalen faktisk at

folketingets partier dog undtagen enhedslisten skulle prøve at se om vi

når vi nåede frem til i år det var der så

et håb om at vi kunne forlænge den her mulighed men det er også sådan i den her verden at ting koster penge og derfor skal man også tilvejebringe

de unge mennesker som nu kan konstatere at de hver måned af deres kontanthjælp på godt seks tusind kroner

hundrede nul kroner ekstra for at være i aktivering

sig gøre for beskæftigelsesministeren at skaffe pengene via satspuljen intet intet

hvilke enorme beløb det ville koste statskassen

løse det her problem som efter min mening er et meget lille problem for ministeren et meget lille problem for regeringen

meget meget lille problem for folketingets flertal

har et ansvar sagen er vel

en af de personer der har flere forskellige måder at løse den her udfordring på det kunne være ved at sige at vi må

eneste måde at løfte den her opgave på

men der findes andre muligheder jeg har et eller andet sted meget svært ved at forstå at det ved finanslovforhandlingerne ikke skulle være muligt at fremskaffe det her beløb som ministeren så heller ikke har lyst til at fortælle hvad

nemlig alle undtagen enhedslisten

de partier som enhedslisten jo normalvis samarbejder med

støtte op om det her forslag for jeg kan bare i det hele

dem på bordet til lige nøjagtig den her gruppe men der var forudsætningen så ligesom at

så jeg vil sådan set på det konstruktive

set være første gang tror jeg i den politiske historie

i et samråd hvor økonomi og erhvervsministeren redegjorde for

tænkt sig at gøre i forhold til at lave en national handlingsplan

pcb er et af de farligste stoffer der overhovedet findes i verden

det er indbygget i rigtig mange bygninger i danmark i

national handlingsplan det er jo godt det er rigtig rigtig godt

blevet efterlyst i meget lang tid det som han så også

skal gennemgås og eftersom pcb

skal renoveres og der er også bygninger der skal rives ned

jeg godt tænke mig at høre beskæftigelsesministeren sige noget om om hun har gjort sig nogen tanker

om hvilke bidrag hun har tænkt sig at komme med i forhold til den

ikke nogen skam at blive væk kan man sige

drøftelserne på det pågældende samråd men det er jo helt klart at når der foreligger noget derfra som vedrører mig

ligger der åbenbart et papir i på at der skal laves en national handlingsplan

eksperter arbejdsmarkedets parter og andre gode folk til at komme og være bidragydere til de tanker som ministeren kan komme med i forhold til at udarbejde en handlingsplan

er indført nogle grænseværdier i danmark de grænseværdier

i tyskland det gjorde man omkring nitten halvfems så det vil sige at de er dateret tyve år tilbage dem bruger man så i danmark i dag

måle hvor farligt det er man snakker om

skal man gå ind og gøre noget med det samme

for eksempel nationale handlingsplaner søger vi jo den viden som er fornøden og det kan også være blandt eksperter og andre som herre lennart damsbo andersen spurgte til og med hensyn til grænseværdierne

det var så ud fra en vurdering af om det her var farligt eller ikke farligt

nogle gamle tyske tal ud fra nogle tyske erfaringer

der ikke er noget der relaterer sig til den virkelighed vi har i dag mener ministeren så ikke at det er nødvendigt at man i forbindelse med handlingsplanen så

godt at vi løbende følger op på det her område med hensyn til grænseværdier og andet

under nummer seksten opførte spørgsmål til videnskabsministeren efter ønske fra spørgeren fra spørgeren er overgået

første spørgsmål er stillet til indenrigs og sundhedsministeren

overskriften venstrefolk starter oprør mod løkkes prestigeprojekt nedlæggelse af regionerne og har der siden kommunalreformens vedtagelse i to tusind og fire og frem til nu været udfærdiget planer og skitser desangående i indenrigs

i fire år og

og den har vist sin styrke

offentlig sektor og regeringen har ikke nogen som helst planer eller skitser om nedlæggelse af regionerne hvad har vi så gjort i løbet af de sidste fire år jo vi har gjort status over gennemførelsen af kommunalreformen sammen med kommunernes landsforening og danske regioner det skete for to år siden der var den fælles konklusion at vi med kommunalreformen har fået en mere robust offentlig sektor som jeg sagde som giver et afsæt til løbende at udvikle kvaliteten og også sikrer en vis decentralisering vi er nu ved at gennemføre en gennemgribende reform af sundhedsvæsenet vi er ved at opbygge en ny sygehusstruktur og vi investerer massivt i nye sygehuse hvor behandlingen samles på færre enheder for at den enkelte

vi er ved at udvikle den præhospitale indsats den almene praksis og de nære sundhedstilbud med andre ord der er fuld gang i sagerne og i kvalitetsudviklingen og i opbygningen af fremtidens sundhedsvæsen jeg arbejder med regionerne og ikke imod

det er rigtigt at der foregår et stort arbejde omkring

udviklingen af hele hospitalsområdet men det man har oplevet i nogle regioner har jo så også været at der var en meget central styring

hvilken udvikling de her hospitalsområder skulle have i region sjælland har man jo kendt det

mellem at sygehusene skal udbygges selvfølgelig

man bevarer regionerne diskussionen

det politiske indhold der kan ligge i at vi har regioner nogle har været fremme i debatten og

have et statsligt hospitalsvæsen delt op i

siger hvad skal vi egentlig med regionerne

en fornemmelse af at det er fordi man i virkeligheden bare vil gøre det fuldstændig centralt og så nedlægge de her regioner for

tror bekymringen er der jeg kvitterer selvfølgelig for at ministeren siger at regionerne ikke bliver nedlagt men hvad har man så forestillet sig

vist sig lidt ustyrlige i forbindelse med de her hospitaler gør ministeren sig overvejelser

en administrativ styring af hospitalerne

reformplaner vi fik en stor reform for fire år siden

tid til at virke jeg synes ikke

at det ikke fungerer men

lægger fem og tyve milliard

til at bygge for i løbet af de næste ti år så stiller staten til gengæld nogle krav

for statens penge men de har et kolossalt råderum tænk på hele sundhedsdebatten der jo gang på gang handler om

er er hvis folketingsmedlemmer hele tiden gør det til statens ansvar så

i perioden fra to tusind og fire og frem til nu har været lavet planer eller skitser

har været oppe om der ligger nogle beregninger på hvad der kunne være godt eller skidt

det der inspirerede for eksempel venstrefolk til at sige skulle

jeg kan forstå på ministeren at det ikke er tilfældet men jeg vil en præcis besvarelse på

om ministeren måske ville løfte sløret for hvordan vi så kunne styrke regionerne

man faktisk fik nogle flere fordele ud af det som man har haft hospitalsvæsenet men også for eksempel på det sociale område hvor vi ved

nogle opgaver der måske ikke bliver løst så kvalificeret som de kunne fordi der er et opgaveslip mellem kommuner og regioner

år har udarbejdet planer eller skitser om nedlæggelse af regionerne

jeg gerne svare afkræftende på

om vi har planer om at styrke regionerne

ja eller nej til jeg vil jo gerne styrke regionerne på den måde at det også i den folkelige bevidsthed bliver regionerne som ikke bare har ansvaret men også tager ansvaret for sygdomsbehandlingen her i landet

det bedste vi kan gøre for at styrke regionerne er at holde stat og regioner

i regionerne på sygehusene jeg synes ikke at man skal styrke regionerne på kommunernes bekostning det der var på dagsordenen er vel nærmere det modsatte nemlig at vi nu styrker kommunernes medfinansiering for at kommunerne interesserer sig mere for hvordan de kan hjælpe med

være sådan at når staten netop går ind og blander sig så massivt i hvordan den enkelte region skal planlægge sit sygehusvæsen bliver det også i borgernes bevidsthed staten der bestemmer og den man så skal skælde ud på kunne det ikke være det der var sammenhængen

ganske som undervisningsministeriet har ansvaret for de overordnede krav

det er jo ikke unormalt

den arbejdsdeling mellem stat og regioner og

sætter målene eller rettere sagt folketinget sætter målene dem skal administrationen i staten så sørge for bliver overholdt så har man forskellige bemyndigelser som man kan bruge til at

der tager ansvaret for udførelsen og også

udtalelser på politikens hjemmeside om at det er klart at når regionerne ikke har skatteudskrivningsret stiller de bare op ved kasse et for at få penge derfor har de heller ikke noget økonomisk ansvar

at regionerne

det gjorde vi for at sikre at regionerne har lige økonomiske muligheder for at løse deres opgave

regionernes socionomiske struktur i forvejen var der i øvrigt forholdsvis begrænsede forskelle mellem de daværende amtskommunale skatteprocenter og det vil sige den frihed

stærkt begrænset

ikke være anderledes og sådan er det jo jo

heller ikke bare kan sætte skatterne op

regionerne bliver altså finansieret af statslige og stigende kommunale tilskud deres økonomi forhandles hver sommer og fastlægges i de årlige økonomiaftaler det er aftaler som både siger noget om det kommende års økonomiske rammer sætter mål som regeringen og regionerne er enige om derudover så har regionerne et centralt ansvar for at ressourcerne forvaltes bedst muligt på sundhedsområdet til gavn for patienterne og det ansvar tager regionerne i det store

den seneste økonomiaftale med regionerne

og overholdelse af budgetterne og det vil naturligvis også komme til

det er en udmærket gennemgang af hvad der er grundlaget for regionernes økonomi

det som denne udtalelse kan give indtryk af er at der er nogle medlemmer af regeringspartierne som opfatter regionerne som nogle der faktisk ikke opfører sig økonomisk ansvarligt og som faktisk ikke

men bare stiller op ved kasse et det er for mig et lidt værdiladet udtryk

op ved kasse et og ikke påtager sig noget økonomisk ansvar er ministeren enig i

i folketinget som gerne ser regionerne nedlagt men det er altså ikke

fru britta schall holberg tilsyneladende har udtalt noget lignende dog ikke helt men noget lignende så er det

regeringen og det

dette med om et kommunalt

for

den udtalelse som er citeret i spørgsmål to

deres ansvarlighed og deres motivation gøre det de skal ordentligt

en undergravning af den respekt der står om regionerne

der skal være fri debat og det skal være tilladt at mene noget andet end regeringen også selv om man er

hænder forsvinder i berlingske tidende den femte februar to tusind og elleve og give et svar på om han finder den beskrevne udvikling acceptabel

stillinger det skal ses i lyset af at kommunerne året før overskred deres budgetter med cirka fem milliard

det skyldes specielt en utilstrækkelig økonomistyring i kommunerne i to tusind og ni som har betydet at kommunerne har skullet tilpasse deres økonomi til de aftalte rammer så der igen bliver balance mellem indtægter og udgifter samlet set har der været tale om en vækst i antallet af medarbejdere men der har været tale om en ujævn udvikling hvor man først har ansat fjortentusind ekstra og umiddelbart derefter nedlagt fem tusind regeringen har foreslået nogle ændringer vedrørende den kommunale styring i retning af at imødegå budgetoverskridelser og få en bedre kommunal overvågning af regnskabsudviklingen regeringen har tiltro til at kommunerne fremover vil have en mere stabil udvikling i ressourceforbruget

ministeren om at være opmærksom på at de fem tusind der blev afskediget

skolelærere og jeg vil egentlig gerne i den sammenhæng også bede ministeren om at forholde sig til det element

det ligger i tråd med det der ligger i mit spørgsmål at

kommet flere ansatte til

færre varme hænder

at det var for at hjælpe borgerne at det var for at give en bedre service og det er derfor jeg

lidt har brug for at afsøge hvad er ideen bag den form for administration som man har lagt op til med kommunalreformen der sikrer at det

åbenbart i høj grad er administrative opgaver der satses på frem for at beholde pædagoger

som jo rent faktisk udgør

mennesker i almindelighed oplever som det gode i den praktiske hverdag kunne ministeren ikke

og socialrådgivere og færre skolelærere pædagoger og sosu medarbejdere

mig hvis den udvikling fortsætter

og effektivisere administrationen så den fungerer bedst muligt i forhold til den samlede indsats i kommunen vi skal ikke

stille os til dommere

om nu x købing kommune skal have så og så mange akademikere sosu assistenter og så videre kommunalreformen gav mulighed for at kommunerne kunne indhøste stordriftsfordele på det administrative område noget tyder på at man endnu ikke har udnyttet denne mulighed for rationalisering

sat fokus på konkrete tiltag der frigøre ressourcer fra administration jeg kan nævne gensidighedsaftalen mellem regeringen og kommunernes landsforening om frigørelse af ressourcer til den

i årene og ni til tretten

igen nævne at regeringen på baggrund af de kæmpestore overskridelser i to tusind og ni har gennemført tiltag som skal sikre

regime hvor

er til gengæld også enig med ministeren i at det ikke er os der skal lave politikken

os og regeringen der har lavet en strukturreform der gør at der

være grunden til at kommunerne ansætter

jeg har jo selv været kommunalbestyrelsesmedlem og jeg kan oplyse om at kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer

står med en reform der har skabt mere administrativt arbejde og hvor én af de administrative medarbejdere jo svarer til at vi kunne have to sosu assistenter til at lave praktisk arbejde synes ministeren så alligevel ikke at der er nogle overvejelser at gøre i forhold til kommunalreformen for at sikre de varme hænder som vi åbenbart er enige om skal være der men som jo i dag er lidt klamme for at sige det pænt

at vi i folketinget og regeringen skal huske at

at være formyndere over for dem hele tiden derfor skal vi lade dem tage ansvaret for det som de har ansvaret for jeg er også enig i det første

vores uenighed

administrativt ansatte det tror jeg de kommende år vil afkræfte jeg er overbevist om at der i de kommende år vil blive færre kommunalt ansatte i administrationen netop af alle de gode grunde som herre

om der ikke hos ministeren bare er tændt en gnist af selverkendelse der går noget i retning af at kommunalreformen det vi ser blive håndteret i det daglige

ikke helt svarer til de løfter

vil ministeren så ikke også

at det har folketinget et ansvar for jeg går jo ikke ud fra at ministeren

at fejlen ligger hos kommuner og regioner for udviklingen det kan jeg så

er enige om har været forkert vi havde gerne set at der blev flere varme hænder og færre kolde

små kommuner blev lagt sammen og der startede en dans om

tidligere kommune som muligt og det førte til kæmpemæssige skattestigninger det var en af de store

at det var muligt at lave så store ændringer

at smække så mange kommuner sammen uden at det til indledning

og nu har vi nogle klare aftaler som jeg er sikker på at kommunerne

hænder forsvinder i berlingske tidende den femte februar to tusind og elleve er af den opfattelse at der ikke er klar sammenhæng mellem forbrug og kvalitet i den offentlige sektor

hænger sammen det er der utallige eksempler på ikke mindst fra undervisningsområdet som jeg selv tidligere

udgør en meget stor del af den samlede offentlige økonomi og deres økonomi skal styres men vi kan ikke styre kvaliteten i kommunerne ved

jo altså lige det forhold som også herre

man vil ganske vist øge udgifterne med

sætte tæring efter næring

vi kan jo ikke sætte udviklingen i stå bare

vi skal have en bedre ressourceanvendelse hvor de ansatte får mere tid til de kommunale kerneopgaver så vi kan få mere velfærd for pengene når man tæller op hvor stor en del af tiden de enkelte grupper af

for flere varme hænder

der er spørger i dag ellers ville formanden gribe alt for meget ind men jeg skal nok lade være med at gå ind på hvad ole sohn skal stå til regnskab for jeg

at det s og sf lægger op til er en vækst

det er jo et plus som ministeren ved det betyder så at der er lidt mere at gøre godt med end det regeringen ellers har lagt op til men lad nu den del

det der interesserer mig her er altså spørgsmålet om at vi faktisk mister nogle varme hænder

nu er vi jo i hvert fald kommet så langt at vi er blevet enige om at der er nedlagt fem tusind stillinger og at det især er stillinger der vedrører børn og ældre

jeg kan så forstå at ud af det kan man heller ikke udlede at det har givet nogen forringelse det ministeren så hvis ministeren stadig væk vil fastholde at der

sammenhæng mellem

bare af hensyn til mig men af hensyn til alle de mennesker der er derude er hvad er det så for nogle parametre ministeren og regeringen bruger til at

forbrug eller kvalitet giv os et lille indblik i hvad det så kunne være for jeg går ud fra at regeringen er af den opfattelse at den styrer

sundhedssektoren er om ventetiderne afkortes om overlevelsesprocenterne bliver højere om levetiden forlænges og i den kommunale ældrepleje

borgernes tilfredshed som viser sig når man spørger

kvalitet socialministeren

i den kommunale hjemmepleje et system

kunne tage pengene med sig ud i den private sektor men disse udbydere i den private sektor

at man var sikker på

ministeren godt kan finde ud af hvad der er det gode kriterium for at vurdere

gå ind og præcisere over for os hvordan det kan ses

der jo er problemet uanset om ministeren

kan lide det eller ej er at alt imens ministeren snakker om

har mange mennesker i forbindelse med kommunalreformen og det kan man jo se hver gang

der bliver lavet nogle undersøgelser tilkendegivet

at det rent faktisk er blevet dårligere derfor har jeg sådan brug for at ministeren går ind og giver os en mulighed for at skabe den sammenhæng mellem de der kriterier som jeg jo godt kender og selv har været med til at bruge andre steder og så den virkelighed

og medierne har det ifølge deres natur sådan at de

de tror at den offentlige sektor velfærdssektoren fungerer rigtig dårligt men hvis man spørger dem hvordan

ganske ganske tilfredse

jo relevant for så skal vi finde andre måder at måle kvaliteten og tilfredsheden

til mediernes fokusering på det negative men hvor vi i stedet

borgerne men det skal være om det de ved noget om

er jeg faktisk ikke helt uenig i at pressen fokuserer på

lidt negative så kan ministeren jo glæde sig til at komme i opposition for så bliver der en mulighed for at udnytte det men lad det nu ligge i dag det der jo er det sidste spørgsmål fra mig her og nu er hvad er det for nogle evalueringsredskaber som regeringen har lagt op til skal bruges i forbindelse med en evaluering af kommunalreformen hvad er det for nogle styringsredskaber som regeringen i den sammenhæng vil gå ind og forsøge på at få belyst yderligere så vi både kan finde ud af

har været det positive i forbindelse med kommunalreformen

mindre heldige lad os være så venlige at sige det på den måde kunne ministeren ligesom løfte sløret for

evaluering af kommunalreformen

af bureaukrati skal have nogle let registrerbare oplysninger om hvordan borgerne

de obligatoriske nationale test

i til at måle

skoler eller klasser hvor der skal sættes særligt ind man kan nævne tilfredshedsundersøgelser i sundhedssektoren

hjemmehjælpen og en af de vigtige målestokke for mig

det vil jeg da ikke udelukke

om at børn og unge skal have mulighed for mindst syv timers fysisk aktivitet om ugen

op til sundhedsstyrelsens anbefalinger og samtidig bevarer interessen og motivationen for fysisk aktivitet

derfor nedsatte vi et breddeidrætsudvalg som havde til opgave at komme med

hvordan man får flere børn og unge til at dyrke idræt og være fysisk aktive inklusive unge fra indvandrermiljøer det kom der et inspirationskatalog ud af som kulturministeriet snart vil offentliggøre kataloget skal inspirere skoler fritidsordninger idrætsforeninger og andre interesserede til at motivere børn og unge til at dyrke mere motion og idræt derudover

gør vi også andet for at det skal være attraktivt og nemt for børn og unge at dyrke motion og være fysisk aktive vi giver

til idrætsforeninger og organisationer

der er i to tusind og ti afsat en milliard

styrke cyklismen i danmark pengene skal anvendes til kommunale cykelbyprojekter bedre cykelforhold

øget kendskabet til sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet blandt børn og unge og sundhedsstyrelsen er at revidere sin håndbog for

jeg forestiller mig

fra oktober måned to tusind og ni og der står der og jeg citerer … udarbejde en national handlingsplan for at alle børn får mulighed for mindst syv timers fysisk aktivitet om ugen

kaldt en handlingsplan mere nu bliver det kaldt initiativkataloger og dem kommer der

fra regeringens side det ministeren nævner her kommer fra kulturministeren der er et andet inspirationskatalog som omhandler lidt af et samme som kommer fra socialministeriet og et tredje kommer fra undervisningsministeriet det jeg gerne vil høre fra ministeren er er man løbet bort fra det man siger i sundhedspakke to tusind og ni nemlig at man vil komme med en handlingsplan er det nu blevet afløst af inspirationskataloger årsagen til at jeg

og det vil jeg gerne høre ministeren om ministeren er enig med mig

en gradsforskel af forpligtelse i om det er en handlingsplan som regeringen kommer med eller det er et inspirationskatalog som de forskellige ministerier kommer med for mig at se er

om det er noget man skal måle på

få aktørerne i det her tilfælde jo i høj grad kommunerne til vitterlig at

den socialdemokratiske holdning til det her er

en times motion dagligt er et minimum

de anbefale mere end en time dagligt men altså vi er jo langtfra i mål og det er derfor jeg konfronterer ministeren

regeringens ansvar her i dag

om morgenen til morgengymnastik

radioen hvor så en general kunne sige arme bøj arme stræk

og skolerne vi kan give dem muligheder vi kan gøre det lettere at tage cyklen i stedet for skolebussen vi kan gøre en indsats for at også indvandrerungerne kommer med i det frivillige foreningsliv og så videre vi kan hælde vand op i trugene men i et frit samfund er det svært at tvinge hestene til at drikke og derfor er inspiration det bedste man kan fylde i

men ministeren slår jo en alvor an i forhold til det med at motivere for går vi ind og kigger på tallene konkret aldersmæssigt

at både ministeren og jeg er enige om at vi har et meget stort problem i at teenagebørn

de får anlagt dårlige vaner som de tager med direkte fra teenagelivet og over i voksenlivet men jeg vil gerne prøve igen

ligeglad med hvad det hedder men er der en forskel for ministeren

en handlingsplan som kommer fra regeringen som regeringen altså har

som er inspirationskataloger

helt med på og det er socialdemokraterne at vi skal motivere til det her men der kan godt ligge noget forpligtende og noget formaliseret i en handlingsplan som ikke ligger i et inspirationskatalog

af regeringens breddeidrætsudvalg som handler om hvordan man får almindelige mennesker

idræt

og så kunne vi i øvrigt bruge lige så lang tid på at tale kost

længe om jeg har intet imod en handlingsplan

og

nu får man det tredje inspirationskatalog og lad os håbe at det indeholder noget rigtig spændende noget som

både den siddende regering den nye regering kommunerne og dem der sidder og administrerer derude til

var dog pokkers hvis vi virkelig kan opnå de resultater så lad os dog gøre det der skal mit ønske være

det regeringen har sagt i oktober måned to tusind og ni er at man ville komme med en handlingsplan og en handlingsplan er for mig at se altså noget der er mere formaliseret og mere forpligtende men jeg vil gerne sige at hvis vi socialdemokrater kommer til

vi lægge op til metodefrihed så kommunerne

var inde på vi vil ikke komme med krav til hvordan det skal gøres men lad mig lige få et

om vi kan forvente en handlingsplan med baggrund i inspirationskatalog tre

før nu og jeg har derfor talt om indhold

aktive i mindst syv timer om ugen og hvorledes agter ministeren i bekræftende fald at følge op på om denne målsætning nås i form af undersøgelser evalueringer og lignende

usundhedsvaner løbende bliver monitoreret altså bliver overvåget ved hjælp af de nye kommunale sundhedsprofiler og skolebørnsundersøgelsen de kommunale sundhedsprofiler gennemføres for første gang i år og skal efter planen udarbejdes hvert fjerde år

afdækker bla hvor fysisk aktiv befolkningen fra

som led i et internationalt forskningsprojekt udarbejdet en skolebørnsundersøgelse som hvert fjerde år måler hvor fysisk aktive eleverne

ofte de deltager i skolens idrætstimer så jeg synes vi har gode forudsætninger for at følge børn og unges idræts og motionsvaner og det er jo

arbejde for at de skal være mere fysisk aktive til slut vil jeg sige at man

ufattelig meget for at børnene skal røre sig

skole ikke så langt herfra hvor man hopper regning

opfattes som en fest og nogle børn der bedst lærer på den måde

frie motivation og det frie valg og kommunernes egen mulighed for selv at planlægge men vi har et problem som ligger i at eksempelvis overvægten

ministeren selv er inde på er i eksplosiv stigning i danmark rigtig mange børn tager overvægten med sig fra børnealderen ind i voksenlivet så vi har vedkendt os politisk at vi har et stort problem her

rejser jeg spørgsmålet i dag kan og skal vi gøre mere end det vi gør i øjeblikket jeg har jo fået svar fra ministeren på et skriftligt spørgsmål

rent faktisk tilfreds med det der foregår fra regeringens side lige i øjeblikket den tilfredshed må jo bygge på en tro på at det man sætter i verden måske via et inspirationskatalog vil revolutionere området for kigger vi

de sidste fire år på frekvensen og på udviklingen af

sker noget der ikke burde ske derfor

om hvordan den fysiske aktivitet blandt børn og unge skal være og kan vi måle det bedre og mere aktuelt

man gør i øjeblikket ministeren er jo her i sit svar til mig inde på at der foregår nogle registreringer men de foregår

primært for dem over seksten år så har man også noget nede på skoleniveau men kan ministeren ikke være enig med mig i at der hvor vi får den største effekt er hvis vi får lavet noget der er rigtig effektivt i børne og ungdomsårene

at børn og unge slet ikke når at få en fornemmelse af en dårlig vane men bliver opdraget i det positive og i den gode vane

på men har fastsat et mål om at børn skal være fysisk aktive i syv timer

i skolen det er også det der foregår i frikvartererne det er også den måde man kommer frem og tilbage

det er også det man gør i fritiden i frivillige foreninger foreningsdanmark kan løse rigtig mange problemer så det er hele spektret der skal mobiliseres for at vi når det mål at alle børn og unge er fysisk aktive mindst en time om dagen fedmeproblemet er stort hvis man siger at rygning er det største problem og

folkesundhedsproblem vi

det forudsætter

udvikler nye måder

når regeringen har en så fast målsætning

indfries og der vil jeg gerne spørge ministeren mener ministeren

er gode nok kan ministeren følge regeringens målsætning ud fra de muligheder man har i dag

et af de bedste

om man får for lidt motion og får for usund kost så der er jo mange måder hvorpå man kan måle om

og

alle de redskaber jeg nævnte sådan at den tunge ende

enige om at det er et problem

et af problemerne som gør at regeringen har opsat en målsætning i forhold til den fysiske aktivitet så det jeg spørger til er om målingen af den fysiske aktivitet som regeringen har sat en målsætning for indfries har man der målsætninger og monitoreringsmuligheder

er kommunalpolitikerne planlægger efter

at få forbedret folkesundheden er et langsigtet

det kan være svært at afsætte ressourcerne til det her og nu når økonomien er dårlig men hvis der er en forpligtelse i forhold til at de skal sikre en times motion dagligt og de bliver målt på det

kunne da godt udstyre alle børn med sådan en lille

men ærlig talt den form for måling af den fysiske aktivitet

som helt indlysende lever usundt og rører sig for lidt

australieren shaun anthony mitchell skal søge efter og opfylde for at han kan få opholdstilladelse til at være sammen med sin kæreste mette klein jørgensen og deres to små drenge samtidig med at han har fast arbejde på hånden

ikke ser sig i stand til at besvare spørgsmålet og dermed er sagen sluttet det betyder at spørgsmålet hermed er afsluttet

sin kæreste som er mor til hans to børn blot fordi hun har været udsat for en arbejdsskade og er i gang med en ny uddannelse på revalidering når

kan få familiesammenføring såfremt kæresten er på

det næste spørgsmål er stillet til transportministeren af herre

i samarbejde med bornholms tidende og hvor folk fra hele

stemmer overens med det synspunkt om at det er godt at det nu er bornholmerne selv

ministeren gav udtryk for under et nylig afholdt samråd om emnet

til sine kunder ved navngivningen af den nye hurtigfærge det synes jeg altid er en

en besked som jeg personligt var meget glad for da det var mig der havde

er et anliggende man man lægger ud til bornholmerne

at det så kan undre at man for eksempel

sige at man lytter til bornholmerne fordi

navnet i den afstemning som er i gang nu mener ministeren ikke at navnet leonora christina

diskvalificeret sig selv allerede i det øjeblik man siger ja til at lave en afstemning

navnet leonora

den nye hurtigfærge så man kunne måske have haft en formodning om at bestyrelsesformanden havde lyttet lidt til en af sine store aktionærer det skal jeg så ikke kunne sige om

i den her afstemning er

det skal være med halvtreds procent af stemmerne ellers

anden bestemt retning hvis vi tager de fire tusind otte hundrede stemmer som er kommet ind nu med navneforslag lad os forudsætte at det er de samme stemmer så vil hundrede stemmer til det ene navn og syv hundrede og

at ministeren er gammel matematiklærer det vil så give

hundrede og man må jo sige med en meget overbevisende del

afføde en ny afstemning synes ministeren at det foregår sådan helt efter

har været mit synspunkt hele tiden at man skal lytte til sine kunder

trække bestyrelsesformanden for færgeselskabet herind og spørge om det samme

følge forretningsordenen men sluttelig

er en underlig fremgangsmåde blandt andet når man ser bestyrelsesformanden for for færgen as udtale og det vil jeg gerne have at ministeren bekræfter at man

må se med den her afstemning

om færgen skal blive ved med at hedde leonora christina eller om den skal navngives efter et af de fire nye forslag der vil jeg bare have at ministeren bekræfter over for mig at færgen

udtalelse at den skulle være navngivet

er enig med mig i og at man

mål for jeg synes at man skal huske at gøre det enkelt og jeg håber ligesom jeg også fornemmer

detalje for de mennesker

specialklasser aftalen forpligter regeringen til at skabe bedre rammer for at fremme inklusionen ved at arbejde for at ændre lovgivningen og det vejledende materiale på området i regeringens udspil til en bedre folkeskole

hvor specialundervisning afgrænses til kun at omfatte elever der har behov for støtte i den overvejende del af undervisningstiden

søge at indgå en aftale med kl om at seks og halvfems procent af eleverne i to tusind og femten og syv og halvfems procent af eleverne i to tusind og tyve skal være inkluderet i den almindelige undervisning hensigten er at parterne årligt vil følge op på udviklingen

at vi dermed sikrer at den går i den rigtige retning kommunerne skal for deres del realisere målsætningen om inklusion ved dels at ændre deres styring og organisering dels ved at arbejde strategisk med lærernes kompetenceudvikling

for at skade det enkelte tilbud til det enkelte barn

enkelte barn fordi erfaringen fra andre lande

også af den opfattelse at det at man bor tæt på sin skole og at ens klassekammerater også tilhører den samme distriktsskole

man føler sig involveret er en væsentlig del af den sociale læring og også en væsentlig

sit selvværd så det er en klar målsætning for os og er jo også noget som danmark har skrevet under på internationalt at vi ønsker at tilstræbe mere inklusion

regeringens side

regeringen har lagt op til at vi udviser

træffe beslutninger som er til fordel for børnene derfor

skaber inklusionen derude konkret jeg tror ikke det er en særlig god idé at vi angiver hvilket

men når kommunerne kommer til regeringen og beder om nogle værktøjer som

også bedre mulighed for at de kan nå de mål vi sammen sætter derfor

til at deltage i morgen hvor de kan komme og fortælle om

kommunerne sidste år fået lavet et større udredningsarbejde blandt andet

som gør det rigtig godt på området noget af det vi kan notere os er

også udtryk for at man tolererer forskellighed men vi lytter meget til de forslag der kommer ind

at give fru pernille frahm nogle svar

begrænset af at jeg har en forligskreds der også skal være indstillet på at vi når de fælles mål

er igangsat og som jeg har valgt at prioritere som hovedtemaet

vil vi jo inddrage kommunernes erfaringer jeg kan sige at vi også kører satspuljeprojekter

næste spørgsmål

høre den rapportering der var af de konkrete projekter

grupper af lærere og ledere der har været involveret og der er tonsvis af fantastisk flotte løsninger som man kan udmønte i praksis lokalt men som jo også er betinget af

nogle etablerede tilbud som ligger langt væk i må ikke lave det selv

syntes jeg at opleve at alle havde rykket sig

føler at de rykker i forhold til den kultur der er omkring inklusion og med ret små men effektive virkemidler

gerne give de større frihedsgrader til kommunerne at i de højere grad selv kan beslutte hvilke værktøjer

der har brug for specialundervisning overvejende del af undervisningstiden

inklusion er noget andet inklusion er jo også at tåle at vi ser lidt

ikke nødvendigvis alle sammen passer ind i lige præcis det almindelige billede af hvad der hører hjemme i en almindelig klasse og det

undervejs det er jo underligt

hvorfor er det vi måske som forældre til børn i almindelige klasser ikke i samme grad som tidligere

man også opleve at der er flere ressourcer i form af menneskelige ressourcer

man kan bruge det er ppr

men det kan jo også være tilladt man har nogle ekstra timer eller at man har en ekstra hjælp på

en dygtig pædagog som understøtter lærerens undervisning

som jeg dog venter mig meget af er en seks klokketimers indskolingsdag

ikke rigtigt hvad fru pernille frahm siger om at der er en modsætning mellem inklusion

støjniveau særligt hvis indlæringsvanskeligheder som har gjort at

et land som finland som jo virkelig

men et barn med udfordringer har altså brug for at

at der er visse rutiner og at der også er en vis ro omkring

fru pernille frahms konklusion om at ro i klassen virker ekskluderende jeg mener absolut

argumentation ikke sagde at der var en modsætning jo

set hinandens forudsætninger efter min bedste opfattelse

at gennemsnitsforælderen der afleverer sin gennemsnitsunge henne i skolen

mulighed for at udvikle sig og få efteruddannelse

eller på andre måder grænseafsøgende

til at uddanne vores dygtige lærere til at håndtere de udfordringer i klassen

at i de skolesystemer hvor man har meget inklusion hvor man oven i købet får flotte resultater hvor man har færre børn som går ud af skolen med mangelfulde kundskaber har man ro i klassen

i herning der er alle aktørerne gået sammen om

de har en målsætning i vejle kommune om hvor det

vil ministeren i modsætning til videnskabsministeren ikke tage initiativ til at professionsuddannelser som for eksempel uddannelsen til lærer ingeniør pædagog og sygeplejerske bliver akkrediteret på institutionsniveau og ikke for hver enkelt uddannelse når ministeren i øvrigt hylder afbureaukratisering på sit område

afdækker alle aspekter herunder en sikring af regional uddannelsesdækning som er særlig betydningsfuld synes jeg for vores videregående uddannelser eller

der er mange af professionsbacheloruddannelserne som retter sig mod specifikke funktioner som skal

sygeplejersken ude på sygehuset der ikke ligger i storbyen eller læreren ude i den lille lokale landsbyskole også i vendsyssel hvor jeg selv er er valgt derfor

uddannelsesdækningshensyn så mener jeg også at det er væsentligt for vores uddannelser

der er brug for det gælder aftagere

altså de kommende kolleger til de nyuddannede hvordan de også ser at

men jeg vil meget gerne indgå i drøftelser

tøve en anelse før jeg sådan udelukkende

er så små bittebittesmå

videnskabsministeren har besluttet at fremskynde sin redegørelse om akkrediteringsrådets virke fra to tusind og tolv

fremover også kommer til at omfatte professionsbacheloruddannelserne og meget gerne også øvrige videregående uddannelser som i dag akkrediteres af

mener jeg dog at vores akkrediteringssystem

absolut vi er gode til at få godkendt

godt lyde lidt teknisk også nogle udefra

den her diskussion men den er

vil give den tilkendegivelse fra socialdemokraterne

at det er en rigtig god idé at man går ind og kigger

god nok det er jo forudsætningen for at vi fremadrettet hele

lave nye uddannelser også af høj kvalitet men der har

massiv kritik fra uddannelsesinstitutioner der

massiv belastning i en situation hvor de i øvrigt kæmper med at få smalle budgetter til at hænge sammen

skulle gå ned i den dybde som det jo kræver når man akkrediterer uddannelser på enkeltniveau

den redegørelse som videnskabsministeren kommer med og som jeg må forstå

har nemlig været lidt svært at finde ud af hvornår kan uddannelsesinstitutionerne se frem til at redegørelsen bliver fremlagt og at der bliver taget nogle politiske initiativer derfor skal

få det på det rene først omkring tidsprocessen

jeg forstå undervisningsministerens tilkendegivelse på den måde at

undervisningsministeriets uddannelser bliver en del af den samlede drøftelse her til foråret sådan at der kommer et signal ud til uddannelsesinstitutionerne

se frem til en positiv drøftelse af mindre bureaukrati ved at man går over til institutionsakkreditering

tidsprocessen og hvornår undervisningsministeren vil gøre noget aktivt for at hele viften af lærere pædagoger og så videre

så kunne vi mødes er jo ret naturligt i globaliseringsforligskredsen og drøfte den redegørelse om der er ting vi decideret overføre til os

ministerens ret vidtgående beføjelser i forhold til

for det er meget kompliceret som lægmand lægkvinde

hvad det hedder at få en sag op fra ministeriet hvor

til en uddannelse og så træffe beslutning på baggrund af det man er jo næsten for at sige det rent ud

at man vurderer at fagfolkene i ministeriet

ikke selv vurdere derfor vil jeg

selv have lidt mere armslængde til den proces

for specielle til bare at kunne kopiere og så tage det derfra

hele akkrediteringslovgivningen som undervisningsministeren

rede for

processen og det svar som undervisningsministeren

os er det lidt principielt at sige lad os hellere få

pres på systemerne som er meget pressede inden for de enkelte uddannelser og så kan vi stille og roligt lægge en plan for hvordan man går ned i de enkelte uddannelser

at vi jo politisk også styrer selve uddannelserne for eksempel lærer og pædagoguddannelsen kraftigt

godt forstå ønsket om lidt afregulering

er det lidt en bekymring for at hvis vi laver institutionsakkreditering og alene gør det

de mindre institutioner

randområderne der hvor der er lidt længere mellem husene som transportministeren plejer at sige

vil jeg gerne have at den drøftelse indgår men jeg er

deres arbejde

også sikre kvalitet i vores uddannelser

videre proces og jeg også tillade mig at følge op

opfattes sådan at nu skal der bores uhensigtsmæssigt i

for at vi kan få sat en proces i gang fordi det bliver efterspurgt så kraftigt og fordi signalerne har været tydelige fra videnskabsministerens side i forhold til at overgå til institutionsakkreditering undervisningsministeren sagde i

sin indledning at der vil være nogle få særlige uddannelser

selvfølgelig må man finde en balance i forhold til til de helt særlige uddannelser

lave det på på uddannelsesniveau men de helt store uddannelser

og netop fordi de er reguleret så kraftigt politisk

vi ikke særlig bekymret for at gå over til institutionsakkreditering her fordi styringen ligger når vi diskuterer læreruddannelsen som vi jo gør jævnligt i forligskredsen så jeg vil egentlig bare takke for ministerens svar der kommer noget opfølgning så vi måske kan få på skrift hvordan den videre proces er

er parat til at vi tager en drøftelse

en tiltalende tilgang at vi kunne sige

vores institutioner er mindre end de institutioner der er under videnskabsministeriet

jo meget få for at sige det rent ud

meget store det er lidt anderledes hos os

vil ministeren sikre at studerende på uddannelser til for eksempel lærer pædagog og sygeplejerske får flere timer frem for som nu hvor de studerende får færre og færre timer på grund af regeringens nedskæringer på professionshøjskolerne

procent i to tusind og elleve så det er en nedskæring omvendt

så mange flere studerende ind i øjeblikket at det mere end opvejer dette

sige det lidt populært derfor er jeg også noget forundret over at det

kom ret meget bag på mig og i tv to

et indslag i søndags fremgik det så også at der i århus var en studerende som havde nitten eller tyve

laust joen jakobsen om at komme til et møde hos mig i morgen

case som bliver hans egen professionshøjskole

prøve at gennemgå hvordan ressourcerne egentlig

er for at kunne give undervisning

selvfølgelig også tage en drøftelse af hvad vi forbinder

viser at en tredjedel af de studerende

uanset om vi snakker folkeskole erhvervsuddannelser læreruddannelser eller andet fordi det er i mødet med de andre studerende og med undervisere at man faktisk lærer mest muligt vi er dybt bekymrede over at det der er tendensen hele vejen rundt

at elever og studerende får færre timer

universiteterne hvor de er nede på endnu færre timer

end vi ser på professionshøjskolerne når det er særlig

en væsentlig del af den undervisning de får

laver læreprocesser og pædagogiske forløb med hinanden fordi det er det der bliver deres praksis når de kommer ud på den enkelte folkeskole i den enkelte daginstitution fritidsinstitution eller hvor det nu er de kommer til at have deres virke hele uddannelsesforløbet har været bygget op om at man faktisk har timer og arbejder sammen

man som jeg kan huske tidligere når man startede på de uddannelser

hvad ministeren vil gøre i forhold til at få hævet timetallet på professionsuddannelserne fordi nu er det dem der er spørgsmålets ærinde men det er også dér hvor det er særlig vigtigt at man faktisk har

både her i salen og i vores forligskreds og i samfundet som helhed

af hinanden ude i hverdagen

hvor man faktisk taler om fem seks undervisningslektioner om ugen

line også peger på at nogle steder er det endnu færre

må sige til fru christine antorini at jeg egentlig er noget fortørnet over det

enighed eller uenighed om præcis hvor stort et taxameter skal være

taxameter for at få undervisning vi betaler jo ikke efter taxameter for at de studerende skal sidde derhjemme og selvstuderende

den drøftelse i morgen og så beklage at vi i fællesskab har lavet den enorme armslængde ud til den enkelte studerende

det har vi gjort med professionshøjskolelovgivningen men vi tager

er kommet flere penge der er sket et økonomisk løft med globaliseringspuljerne det er jo altså ikke det der er sket med professionsuddannelserne ministeren nævnte selv at der konkret er sket nedskæringer professionsuddannelserne her med den seneste finanslov som regeringen og dansk folkeparti har vedtaget

over en årrække at der har været nedskæringer

to tusind og seks hvis jeg ikke husker helt forkert fjernede regeringen og dansk folkeparti den kvalitetspulje der var afsat til professionshøjskolerne da de skulle til at etableres på det tidspunkt var de centre for videregående uddannelser så blev de til professionshøjskoler

og der har været generelle besparelser

en grønthøster over alle uddannelser hen over årene det er jo ikke kun

administrative fællesskaber jo i realiteten betydet at de forlods har skullet gennemføre besparelserne uden at de vidste om de fik effektiviseringsgevinster ud af det så professionshøjskolerne har været ramt ganske hårdt over en årrække og derfor vil jeg spørge om der i den drøftelse der vil være mellem ministeren og professionshøjskolesekretariatet også kommer en diskussion af økonomien

at undervisningen ikke foregår

hvis jeg ved hvad der er udfordringen

selv været optaget af også som finansordfører

de ressourcer

professionshøjskolerne jeg under dem hver en krone de får

lige er nødt til at understrege er

i nedgangstider hvor der kommer færre studerende og så skære i enhedsomkostningerne per elev

der kommer flere ind i øjeblikket kommer der flere ind på produktionshøjskolerne ikke

vil op over for udvalget efterfølgende

jeg ved det optager alle partier i folketinget

på de forskellige hoveduddannelser på professionshøjskolerne på samme måde som videnskabsministeren har tilkendegivet

undersøge hvordan det ser ud med timetallet

tidligere runder om tilsvarende emner

og det er noget af det som jeg sagtens kan drøfte med

ved er formand for professionshøjskolernes

om de vil hjælpe os med at skaffe tallene så vi ikke ender i

gerne undgå så vi kan finde løsninger i stedet for at have talkrige

til udvalget om hvordan mødet er forløbet i morgen og også

men jeg er også nødt til at understrege at mine handlemuligheder er særdeles få

værdig jeg ved godt at det er hårde tider det er det også i ministeriet

og derfor ved fru tina petersen også godt at udmøntningen af de afsatte satspuljemidler er sat i bero efter aftale med satspuljeordførerne det gælder også den del af midlerne der bruges til at evaluere hjemmetræningsordningen og fru tina petersen har selv været med til at aftale et

ordførerkredsen skal drøfte sagen herunder udmøntningen af satspuljemidlerne et møde

den sekstende marts jeg har fuld forståelse for fru tina petersens store engagement i sagen omkring hjemmetræning men det ændrer ikke ved at jeg synes vi skal følge de spilleregler der gælder for drøftelser i satspuljekredsen og de aftaler vi konkret har

derfor vil jeg henvise drøftelsen af både udmøntningen af midlerne og sundhedsstyrelsens udtalelser til det møde vi har den sekstende marts totusinde

i begyndelsen af to tusind og ti fremlagde et notat til

det blev så sat i bero i enighed med satspuljeordførerne efter en række henvendelser fra blandt andet lægeforeningen og sundhedsstyrelsen det hele er sket i fuldstændig enighed med satspuljeordførerne

sundhedsstyrelsen deltager i mødet den sekstende marts netop for at man kan stille spørgsmål direkte til sundhedsstyrelsen for

vil gerne frabede mig

i forhold til hvad sundhedsstyrelsen har gjort og ikke har gjort vil jeg lige påpege at det

enkelte familier som udfører hjemmetræning det er

arbejdsfortjeneste det er ikke noget sundhedsstyrelsen gør sundhedsstyrelsen kommer med sin faglige vurdering ligesom lægeforeningen har gjort

fra en række sundhedsfaglige myndigheder

million kroner i bero

million kroner i bero på baggrund af det notat

sendte til satspuljeordførerne i begyndelsen af to tusind og ti jeg vil gerne

at tale om hvad der skal ske i forhold til den pulje når jeg

fru tina petersen ved jo udmærket godt at satspuljeordførerne har været at sætte udmøntningen af midlerne i

for at drøfte sagen herunder udmøntningen af midlerne

vi skal afholde her den sekstende marts to tusind og elleve det er en aftale som jeg holder fast i det er en aftale som jeg står ved

henviser derfor spørgsmålet til det kommende møde i ordførerkredsen den sekstende marts

skal udmønte de midler som der ligger i puljen

vælger at tro på at sundhedsstyrelsen har

sundhedsmæssig faglighed og danmarks lægeforening også har en stor sundhedsmæssig faglighed

jeg taler om de en og tyve og tyve million kroner satspuljen for to tusind og ni det er dem man har aftalt i to tusind og otte jeg taler om det notat som blev sendt ud til satspuljeordførerne i begyndelsen af to tusind og ti

og oprettelse af hjemmesider og netværk om træningsmetoder og effektvurdering for

aftale og man skal selvfølgelig køre det på den måde som satspuljeordførerne

har i forhold til mit virke som minister

og følger den aftale som der er indgået med satspuljeordførerne og derfor mener jeg

sekstende marts to tusind og elleve

jeg følger blot den aftale der er indgået mellem satspuljepartiernes ordførere

sted i december to tusind og ti der har selvfølgelig været drøftelser

korrespondance mellem satspuljeordførerne lige siden de indgik den aftale i efteråret to tusind og otte om en udmøntning af midler for finansåret to tusind og ni

s elleve to og halvfems fra